har statsministeren i dag udpeget udenrigsministeren

ministeren for flygtninge indvandrere og integration

til udenrigsministeren er anmeldt følgende spørgere holger k nielsen frank aaen

kamal qureshi det er tre til ministeren for flygtninge indvandrere og integration er anmeldt følgende spørgere henrik dam kristensen martin henriksen meta fuglsang marianne jelved johanne schmidt nielsen karen

anne baastrup

burde der være plads til fem i spørgerækken til ministeren for flygtninge indvandrere

burde det gå sådan men det er jo op til medlemmerne selv

og kan få enorme konsekvenser for hele mellemøsten og også for

sikkerhed i vores del af verden lige så vel som det

det i tunesien og lige så vel som det kan få det i de andre lande i nordafrika og mellemøsten der lader sig inspirere af befolkningerne i tunesien

mennesker der

på demokrati mennesker som ønsker fremskridt

især unge mennesker der har følt sig svigtet af de regimer som vesten ukritisk har støttet gennem mange mange år når folk på rejser sig er det vigtigt at man kender sin besøgelsestid det var vigtigt i

oprejsninger i østeuropa og det er også vigtigt at man gør det i øjeblikket derfor

har det undret os lidt at man fra

fra eu’s side har været så tilbageholdende og forsigtig

udmeldingerne jeg er helt enig i

skal blande os i hvem der skal regere egypten men man kan jo godt have en holdning til de demonstranter de unge mennesker der dag efter dag nat efter nat forsøger at få presset præsident mubarak væk og give en moralsk støtte til de mange mennesker sådan

forsøge at formulere en mere samlet politisk strategi

der skal ske efter mubarak og

støtte til de de demokratiske regimer i den del af verden og omvendt ikke støtte de regimer der holder fast i tortur krænkelse af menneskerettigheder

noget som vi bør tage ved lære af

manglende økonomiske fremskridt i mange af disse lande og det skal vi understøtte

initiativ der nu hedder partnerskab for dialog og reform

at støtte demokratibevægelser

kvindeorganisationer og fagforeninger således at civilsamfundet bliver stærkere for det er en forudsætning for at have levedygtigt demokrati på længere sigt

demonstranterne vi har meget klart sagt

forsamlingsfrihed og ytringsfrihed vi har også sagt til regimet at

skulle åbne op for internettet igen og lade kommunikationen flyde frit ligesom vi meget klart har sagt at der er behov for reformer

til de mange mennesker der er på gaden og forstå at der er et folkeligt behov for at der kommer reformer

at støtte op om civilsamfundene og de demokratiske bevægelser

at eus midler i højere grad skal understøtte de regeringer der gør det godt med god regeringsførelse

imellem eu og de forskellige lande i i de områder vi har faktisk haft det oppe flere gange her

tunesien og andre lande hvor vi har påpeget at man burde se på krænkelse af menneskerettigheder i de pågældende vil godt høre præcis

give demonstranterne ret i deres krav om at mubarak må gå af det er jo ikke at sige at vi skal blande os i hvem der skal lede egypten

have en holdning til det fælles krav som demonstranterne har og som også præsident obama gav udtryk for over for mubarak i går aftes i hvert fald ifølge amerikanske aviser i dag hvor han sagde

senere med at gå af du skal gå af

du skal gøre det med det samme vi skal have en forandring af politikken i egypten hurtigere end det du

med de værdier vi selv sætter højt det har også betydet at jeg her for ganske nylig sammen med en del af min kolleger fra

på udenrigsministermødet i mandags i bruxelles

kommissær füle der for øvrigt kommer til danmark

inden for de næste par måneder for at diskutere vores østlige partnerskabsprogrammer

nu vil gå i gang med at arbejde med hvordan eu kan revidere

revidere programmerne og tage ved lære af det

om hvem egypten vælger som deres leder så mener vi at det er noget den egyptiske befolkning

kan kontakte mubarak og sige til ham

skal trække sig tilbage hurtigere

sagde i fjernsynet og når det er kommet frem at den amerikanske regering rent faktisk har lagt pres på mubarak hvorfor skal vi så så som europæere stå som dem der ikke kan noget som helst jeg tror

de unge mennesker som demonstrerer i gaderne i øjeblikket at de kan se at der er et sted uden for egypten som støtter dem i deres krav det er vigtigt for dem nu men det er også vigtigt for

på et senere tidspunkt

efter mubarak

er det helt helt afgørende at europa og danmark kender sin besøgelsestid i øjeblikket og der mener jeg at man har været utrolig passiv lige til allersidst

politiet nu forlanger at demonstranterne skal gå hjem

jeg har også hørt at mubaraks regime har sendt nogle af

ubehagelige folk ud i gaderne for at smide demonstranterne hjem jeg går ud fra men vil godt have det bekræftet at den danske regering vil gå i spidsen med kraftige protester hvis der sker det at demonstranterne bliver mødt med vold fra politiets eller militærets side

at vi skal bakke op om demonstranternes ønske om demokratiske reformer reformer der skal føre til at der kan være et fair og et frit valg men jeg er uenig med herre holger k nielsen i at det er den vestlige verden og usa der skal gå foran

sf har som vel det eneste parti i folketinget så en anden holdning til det og mener at vi nærmest skal gå ud

hvis den vestlige verden går ud og udpeger en yndling som man ønsker

betragtet som en der er i lommen på andre så jeg tror at vi skal

skal tillade demonstrationer og lade dem foregår fredeligt og ikkevoldeligt og det vil

kan svare for herre holger k nielsen venstrefløjen ønsker ikke at vesten på nogen måde skal pege på hvem der skal efterfølge mubarak det skal egypterne selv finde ud af men danmark eu og usa har i årtier støttet mubarak og derfor er det helt på sin plads at man siger nok er nok vi støtter da ikke mubarak træd tilbage og åbn op for den demokratiske proces det er ikke indblanding

vi har lyttet ja hvem har ikke lyttet hele verden har lyttet

har stået ethundredetusind egyptere i gaderne selv mubarak har lyttet

imponerende at den danske regering også har lyttet jeg må bøje mig ih dog må vi bede om noget mere aktivitet og det er

vi må have en demokratisk udvikling det synes jeg vil være det eneste klædelige for eu for usa og for regeringen at gøre

ud over det der sker i egypten i øjeblikket har den danske regering eu og usa lært af det her

med det formål at forsvare sine egne interesser sine egne udenrigspolitiske interesser sine egne handelsinteresser sin egen interesse i

holde med israel imod palæstinenserne har man indset at det med at holde med diktatorer i hele mellemøsten

er nogle religiøse kræfter man ikke kan lide at man ikke kan holde med diktatorer

tror det hjælper ens egne interesser

at det tværtimod på lang sigt fører til nederlag er den erkendelse ved at

nogle af de mennesker og

været med til at støtte fra dansk side via

det arabiske initiativ vi har jo netop sagt at en af de ting man skal gøre for at fremme demokratisk udvikling ud over det politiske pres er at understøtte

vi har støttet op om frie medier givet journalister

skal vi da bare gøre meget mere af også på eu plan og en meget stor fortaler for som jeg også sagde til herre holger k nielsen

i folketinget jeg må så også sige til

to veje at gå når man håndterer regimer der ikke er så fuldt ud demokratiske som vi kunne ønske det

ikke tale med jer vi isolerer jer

kan holde hænderne rene og sige vi taler ikke med regimer vi ikke kan lide men jeg er ikke helt overbevist om at det er noget

almindelige menneske i de lande vi så taler om

regimerne har endnu lettere ved

også i egypten og en lang række andre lande ført en kritisk dialog ligesom eu for øvrigt har gjort det både om menneskerettigheder

det hele taget om behovet for demokratiske reformer jeg mener det er den vej vi skal gå dialogvejen

sat sig i bevægelse og er gået på gaden og enstemmigt siger at mubarak skal gå af

siger selvfølgelig skal mubarak

det ligger da lige for det er derfor jeg synes det er en meget skuffende melding der kommer at man ikke vil opfordre mubarak til at gå af for det er det der er kravet på gaderne i egypten det er det krav og opfyldelsen af det krav der kan undgå at det kommer til blodsudgydelser

vil ministeren ikke indrømme at listen over diktatorer fra marokko via tunesien

har vestens uforbeholdne støtte indtil folket vælter dem

og for øvrigt af den amerikanske administration

er at støtte de demokratiske kræfter

øvrige lande hvor der er protestbevægelser i gang jeg mener simpelt hen ikke at vi skal gå ind og begynde

jeg er den kloge skillelinje at have ikke mindst hvis man ønsker at fremme demokratisk udvikling og netop ikke

risikere at skyde de folk i foden som man egentlig

vores røst vi taler kritisk om de ting vi synes er et problem

milliarder og atter milliarder

så glade for kan i ikke lave om på det men de modtager jo massiv støtte

at undersøge det det ser ud som om

vestsahara er som bekendt besat land af marokko hvordan kan man give vestsaharanernes fisk til eu via marokko hvis ikke det er støtte til et udemokratisk styre til et styre der ikke overholder menneskerettighederne

den aftale der er ved at blive indgået mellem eu og marokko men jeg har

herre frank aaen et skriftligt svar og det kommer

frank aaen omkring den mere generelle tilgang til spørgsmålet om hvordan vi håndterer disse lande

mange af disse lande nogle gunstigere handelsbetingelser så de kan få gang i arbejdspladser og vækst i deres land og give en mulighed for at

gøre i forhold til at komme det problem til livs er yderligere liberaliseringer af

eu og

nu har ministeren jo stået over for

holger k nielsen og sagt at det eneste som var rigtigt at gøre fra

vil insistere på at der ikke sker overtrædelser af menneskerettigheder og andet men i øvrigt lade lade det egyptiske folk selv vælge deres ledere og i øvrigt ikke foretage sig videre

spørge hvorfor det er at ministeren kører med dobbeltstandarder

når når det gælder de her ting for den samme dag som ministeren kom med udtalelserne om

over for hviderusland jeg nævner nogle af dem ministeren går ind for visumforbud til

hviderussiske regime inklusive dommere inklusive journalister som er på regimets side ministeren går ind for at man indefryser pengemidler fra

hviderusland i eu landene sådan

skolerne fordi de har protesteret mod regimet kan komme i skole og blive undervist i europæiske værdier og

arbejder ministeren for at der skal indføres sanktioner mod regimet

nogle ting som kan virke udmærkede

men hvorfor er det at ministeren kører med de her dobbeltstandarder hvorfor er det

er valgt ved et manipuleret valg fuldstændig som mubarak er valgt ved

manipuleret valg i egypten og

hviderusland fuldstændig på samme måde som mubarak gør det i

ikke skal røre det

det har vi jo ikke hørt noget om tværtimod

en fuldstændig konsistent linje i den måde

med en frygtelig brutalitet har slået ned over for oppositionen og slået

ned over for de mennesker der ønskede at demonstrere har vist at han ikke respekterer de værdier som vi står for i eu vi gav for en række år siden

få konsekvenser for forholdet til hviderusland og sådan er eu vi giver fordele

dem tilbage hvis man ikke efterlever vores værdisæt

vi valgt at sige vi kan ikke acceptere at man smider oppositionspolitikere i fængsel

at man farer frem med så voldsom brutalitet eller at man misbruger retssystemet

bare bliver regimets

som vi skal bestemme men det vi kan bestemme

de så groft slår ned på befolkningen

sørget for at de studerende der

smidt ud af universitetet i minsk fordi de deltog i demonstrationerne et groft brud

der foregår i egypten medmindre ministeren mener at

at det egyptiske regime ikke overtræder menneskerettigheder det egyptiske regime ikke slår hårdt ned på demonstrationer at det egyptiske regime ikke torturerer sine modstandere eller at det egyptiske regime ikke manipulerer med

det demokratiske valg der har været i landet det må jo være konsekvensen hvis ministeren siger

oven i købet dommere og journalister de skal mødes med sanktioner mod regimet der skal indefryses midler der skal laves alt det som ministeren nævner og hun nævner begrundelsen for det der

medmindre ministeren mener at det er noget der ikke foregår i egypten jeg vil meget gerne høre ministeren er der nogen af de tiltag ministeren mener blev indført over for hviderusland som ministeren overvejer skal bruges over for egypten og hvis ikke

straffe dårlig regeringsførelse

i forhold til hviderusland hvor der egentlig var åbnet op for for at få hviderusland til at nærme sig eu og give lempelser

og derfor har det konsekvenser i forhold til

om de områder hvor vi ikke synes at de leverer

så jeg mener bestemt ikke at man kan sige at

med dobbelte standarder men man kan altså ikke bare

sige at hviderusland og egypten er to siamesiske tvillinger

på alle punkter det gør de bestemt ikke men jeg mener at eus tilgang til det skal være symmetrisk og det er derfor jeg er en stor fortaler for at vi via naboskabsprogrammerne skal fremme god regeringsførelse

de samme tiltag mod egypten som man nu indfører mod hviderusland og jeg citerer ministeren for i

række toppolitikere og embedsmænd danmark er på den hårde linje og ønsker mærkbare eu sanktioner vi skal også ramme dem på pengepungen og indefryse deres midler i eu lande

og man kom ud og man ikke skulle indføre nogen af de tiltag

men jeg vil da gerne spørge er

fingrene med tortur i egypten ministeren har jo blandt andet modtaget oplysninger frembragt ved tortur i egyptiske fængsler fra det egyptiske efterretningsvæsen blandt andet ledet af den samme person som nu står som vicepræsident er det en af årsagerne til at ministeren synes at man skal holde hånden

sige meget klart at jeg synes der skal være den konsistens i den politik man fører at man

tiltag efter den situation man står over for i tilfældet hviderusland

der har været valg som har medført en helt uhørt

og studerende der er blevet smidt ud af universiteter og ikke kan få lov at læse videre

målrettede sanktioner

mod de magthavere der har truffet forkerte beslutninger og undertrykt deres befolkning

man sige mere brede sanktioner som også kunne ramme civilbefolkningen for så vidt angår

qureshi kan stå og sige at eu ikke har udtalt sig kritisk om regimet jeg synes at

qureshi skal gå tilbage og se hvad vi rent faktisk sagde

meget klar linje i forhold til egypten

at få permanent ophold

sådan kom det ikke til at gå siden regeringen og dansk folkeparti vedtog forslaget

er der fem der er sluppet igennem nøglehullet regeringen og dansk folkeparti har indført et system som er totalt

som betyder at stort set uanset hvor fornuftigt man opfører sig

det sidste eksempel vi har set på det

har været her i landet i mange år og

igen i aften klokken atten letter han

fra kastrup lufthavn for endnu en gang i et halvt år sammen med danske kammerater at tage en tørn

militære styrker dernede i går blev det meget tydeligt at statsministeren ikke synes at behandlingen af ham

i orden det blev meget tydeligt at den konservative ordfører undsagde det og jeg tror egentlig også at dansk folkeparti gjorde det tilbage på broen på det synkende skib

integrationsministeren og venstres integrationsordfører

og overgiver sig til at der her er noget der er fuldstændig ravruskende galt her er der noget

samarbejdspartner det konservative folkepartis ordfører undsagde det i går og som jeg kunne lytte mig til det undsagde dansk folkeparti det rent faktisk også i går i den konkrete situation med tolken

der står tilbage på den bro er integrationsministeren og integrationsordføreren for venstre

jo bare lidt interessant at få dokumenteret her i folketingssalen at integrationsministeren er fuldstændig ligeglad med de klare holdninger som statsministeren gav udtryk for på sit pressemøde i går

alvorlig irettesat og alvorlig sat på plads af sin integrationsminister det var ikke mig der startede den her enkeltsag

på sit pressemøde meget konkret sagde at han syntes at den pågældende tolk havde udvidet medborgerskab og det for ham var medborgerskab det var altså statsministeren som sagsbehandlede i går

og jeg konstaterer bare at nu fik statsministeren

alvorlig irettesættelse af integrationsministeren jeg har på fornemmelsen at de har det rigtig hyggeligt i den her regering og det der bliver det spændende at se nu

er underlagt integrationsministeren eller er det integrationsministeren som har overtaget førertrøjen det sidste tyder på

at man skal ændre regelsættet vi synes bare

at hvis man fremrykkede noget af det regelsæt som

det er jo substansen så det er ikke regelsættet det er implementeringen af regelsættet

jo rent faktisk er meningen med den dublinforordning der ligger og der vil vi meget gerne

er regeringen agter at foretage sig for at sikre at der kommer mere styr på det græske asylsystem sådan at vi selvfølgelig kan sørge for at der ikke kommer en flygtningestrøm til danmark som man kunne frygte vi ved det jo ikke men man kunne frygte at

ville komme så spørgsmålet er hvordan agter regeringen at

tackle den sag og sørge for at grækenland forstår alvoren i det her

jeg synes selvfølgelig at det ikke

i den håndtering som ministeren har af sagen vi er enige i i dansk

vil være konsekvensen hvis

grækenland ikke forstår og ikke formår at sørge for at vi selvfølgelig kan sende asylansøgere tilbage til grækenland hvis det er dér de først har trådt

men men hvad vil man konkret gøre hvilke sanktionsmuligheder vil man overveje fra regeringens side hvis

sagen op med grækenland men jeg synes stadig væk netop fordi sagen er så alvorlig og fordi det jo handler om noget som er

sætte nogle konsekvenser op over for grækenland hvis de ikke formår at få

hvis det er sådan at grækenland ikke formår at gøre det

bør man jo fra dansk side sige til grækerne i skal gøre det her og

må vi overveje at indlede en sag sådan at i kan blive ekskluderet af det europæiske fællesskab

det jo rent faktisk er i dublinforordningen og

fornuftige eu regel bliver sat ud af kraft fordi der er et medlemsland som ikke formår at leve op til deres ansvar så derfor bør det jo være sådan

i dag der er også mange interessante spørgsmål at stille på det her integrationsområde til integrationsministeren

om den vejledningspligt som som man har som offentlig myndighed i forhold til de borgere som har brug for

rettigheder man har i forbindelse med at opnå statsborgerskab der har været

en sag om statsløse palæstinensere

har været en meget lang periode hvor de ikke har modtaget en korrekt vejledning og hvor de særlig hvis man

er blevet syltet lidt i forbindelse med at de ikke har fået den vejledning og den sagsbehandling de skulle have haft det er så dukket op nu

så heldigvis har ryddet op i det

der er jo et almindeligt forvaltningsretligt princip omkring en vejledningspligt for borgere og også en udvikling i retning af at den vejledningspligt er blevet skærpet gennem de sidste ti til tyve år når man snakker om den

for eksempel ikke selv kan se de regler

har lidt problemer med at varetage egne interesser eller der er ændret praksis eller

ministeren om ministeren er enig i at der er sådan en vejledningspligt også en skærpet vejledningspligt over for særlig udsatte grupper

jeg er også glad for at det tyder på at der så i

i en artikel fra information så sent som den enogtredivete januar

de her vejledninger er placeret på hjemmesiden

placeret i bunden af en række links at det er noget der er svært tilgængeligt at det dér hvor man umiddelbart ville klikke ind omkring statsborgerskab

kan blive bedre informeret og det synes jeg er positivt men synes ministeren at ministeriet indtil nu har levet op til den vejledningspligt der er over for de her borgere med den gennemgang af den orienteringsform der har

ikke giver ministeren anledning til at kigge på de

igen skal opdage nogle enkeltsager omkring det her

så man sikrer at den samlede vilje til at det her skal være ok

enkeltsager op for det må være rigtig ubehageligt også for ministeren at der dukker sådan

hvor man med rimelighed kan kritisere at der er gået så lang tid

at den information der er givet er for dårlig og at den er placeret på et tidspunkt så den almindelige vejledning

man skal kunne søge som borger

tak

eller børn i det hele taget sendt tilbage til grækenland i efteråret

mod belgien faldt

ministeren afviser kritikken

hun har fulgt de regler der var inden menneskerettighedsdomstolen afsagde dommen

at bremse hjemsendelse af asylansøgere

blandt andet danmark den henstilling imødekom ministeren sådan som jeg erindrer det men i september blev der alligevel sendt en familie

så er tale om der samtidig

jeg se af andre papirer at de

villet udsende asylansøgere til grækenland før de græske myndigheder udsteder en garanti om at de vil behandle deres sag dengang gjaldt dublinkonventionen også men her kunne ministeren

i to tusind og otte

hvor der pludselig bliver en anden handlemulighed og

tilfælde er reglerne holdt det

set ikke på så spørger jeg bare hvorfor ændrer

ministeriet og udlændingeservice helt procedure og måde at handle på fra maj

fast at asylansøgere der er sendt til grækenland har fået krænket deres menneskerettigheder jeg har noteret mig at ministeren

har bøjet sig for det vi har sagt det i meget lang tid og altså nu vil behandle sagerne her i danmark frem for at sende dem tilbage til grækenland det er fint

i sommeren to tusind og ti sendte danmark en gruppe flygtninge tilbage til grækenland og det skete altså på trods af advarsler og protester fra både fn og

står det nu helt klart at de mennesker som danmark sendte tilbage til grækenland har fået krænket deres rettigheder de skulle aldrig have været udvist

mit spørgsmål til ministeren er hvad vil ministeren gøre for at gøre skaden god igen vil ministeren sikre at de personer

menneskerettighedskonvention blev sendt til grækenland herunder minimum to børn får mulighed for at komme tilbage til danmark så de kan få behandlet deres sag her hvilket de jo ifølge dommen

de mennesker som uretmæssigt er blevet sendt tilbage vi ved nu at det var i strid med menneskerettighederne at de blev sendt tilbage

konsekvens af dommen

medvirken til brud på menneskerettighederne hvis nogle af de personer danmark har sendt tilbage lægger sag an mod

hvad vil ministeren gøre for

få fat i de her personer der er blevet sendt tilbage og give dem mulighed for at søge

hvilket var et brud på menneskerettighederne

i danske asylcentre nu

de mennesker der allerede er sendt tilbage til grækenland

ministeren ved at hvis de lægger sag an mod danmark

danmark dømt for brud på konventionen

kort kommentar til ministeren der jo diskuterede sagen om de statsløse

ministeren beder om arbejdsro altså ministeren har haft over et års arbejdsro beviseligt har ministeren været vidende om den her sag siden januar to tusind og ti

hvad vil ministeren gøre for at de personer der allerede er sendt til grækenland kan få deres sag behandlet i danmark

der er en ganske kort pause indtil mødet genoptages det udsættes

jeg kan oplyse folketinget om

hvorfor spørgsmål nummer atten til en og tyve på dagens dagsorden udgår det første spørgsmål er stillet til justitsministeren af ole vagn christensen

folketingssalen og ikke mindst

har jeg også fået en orientering fra domstolsstyrelsen om at

retspræsidenten i holstebro

hvordan man skal fordele sagerne deroppe så det er jeg

at retten i holstebro har udsendt en pressemeddelelse og retten har også orienteret alle mulige interne og eksterne

grundig orientering og jeg er også orienteret men

men altså orienteret om hvad det er for sager man i fremtiden vil behandle ved afdelingskontoret i thisted der mener jeg nok

man kan sige at man følger det

ved afdelingskontoret i fremtiden

nu skal jeg gøre opmærksom på at

christensen godt selvstændige domstole her i landet det er

noget der fremgår af vores forfatning af grundloven og derfor har jeg jo ingen muligheder for

over domstolene og dermed intervenere i domstolenes afgørelser vi taler her om en afgørelse som er truffet af en dommer omkring hvordan arbejdet i den pågældende retskreds kan finde sted når det gælder domstolens behandling af sagerne men de sager man som borger kan forvente

er blandt andet foged dødsbo og ægtefælleskiftesager

hovedforhandlingen i andre civile sager kan også i nogle tilfælde behandles ved afdelingskontoret også bødesager og tilståelsessager bliver behandlet der herunder at sager om spirituskørsel og om frakendelse

vil man kunne møde i ved afdelingskontoret ligesom også hovedforhandlingen i andre straffesager

det kan herre ole vagn christensen og jeg

heller ikke vi har nogen intentioner om jeg ved ikke

men jeg er bange for at herre ole vagn christensen har været så ivrig efter at stille næste spørgsmål at herre ole vagn christensen helt har undladt

de mange sager jeg nu har nævnt bliver behandlet ved afdelingskontoret

retsmøder bortset fra bødesager tilståelsessager hvor der er tale om spirituskørsel og sager

jo positivt nævnt en lang række sager som bliver behandlet i afdelingskontoret fremefter

optaget af den her problemstilling har jeg haft møder med

skrevet til domstolsstyrelsen og henledt opmærksomheden på at der er interesse for den her sag og at der er nogle forudsætninger i lovgivningen i

afdelingskontor fremefter det vil sige at i de fleste de sager hvor borgerne kan regne med

blandt andet herre ole vagn christensen har været optaget af

skal have håndteret deres sager på det højest mulige faglige niveau

har vi så sikret ved at vi har samlet dommerne i nogle stærke faglige enheder ved de fire og tyve byretter der så er

ikke mindst ved domstolsreformen fastsat

og der er altså ikke mindst i

hvorfor man besluttede at retten i holstebro skal have et fast afdelingskontor i

præsidenten for retten i holstebro

efter drøftelse med domstolsstyrelsen fastlagt hvilke af rettens sager der

skal behandles på det pågældende afdelingskontor i

og det er også fremover sådan altså efter reformen at borgerne i thisted og morsø kommuner

afdelingskontoret i langt de fleste sager som en borger typisk bliver involveret

mulighed for at intervenere i

at forudsætningerne i lovgivningen

opfyldt og der er det altså sådan

godt efter for det er ganske omfattende ole vagn christensen er foged dødsbo og ægtefælleskiftesager det er forældremyndighedssager det er ægteskabssager hovedforhandlingen i andre civile sager kan også i nogle tilfælde behandles ved afdelingskontoret også bødesager og tilståelsessager herunder sager

førerretten kan man møde møde i ved afdelingskontoret ligesom hovedforhandlingen i andre straffesager også i nogle situationer kan blive behandlet

der bliver behandlet ved pågældende afdelingskontor

hvad det er herre ole vagn christensen mener ikke

christensen fra forarbejderne at herunder kunne det være naturligt at overveje nogle ting det er jo i

forpligtende at man skal gøre det

den geografiske afstand til holstebro i betragtning hvor mange

i hvor mange sager at tage til holstebro kan vi begrænse den trafik

borgerne som udgangspunkt

og der mener jeg altså at dommeren har disponeret sådan at de fleste borgere i de fleste sager kan

ved afdelingskontoret og det må vel være det der er det

sådan en dramatisk effekt

sager som interesserer herre ole vagn christensen og jeg synes bare at det i

hvad gavner borgerne hvad er vigtigt for borgerne det må være de borgernære sager det er jo ikke sådan at borgerne

skal vidne i straffesager og derfor må det interessante vel være at de almindelige borgernære sager som folk ofte er udsat for

udsat for at skulle møde i forbindelse med

men igen må jeg sige

kan intervenere i domstolenes afgørelser og i domstolenes arbejde for vi har selvstændige domstole her i

et eller andet sted som justitsminister holde mig til ligesom herre ole vagn christensen må det men vi skal selvfølgelig sikre os at forudsætningerne

lave en fuldt finansieret skatteomlægning

forøge arbejdsudbuddet og styrke de offentlige finanser

det er lykkedes sagen er at hvis man via en fuldt finansieret skatteomlægning vil styrke arbejdsudbuddet

er der ingen vej uden om at reducere skatterne det økonomiske råd

konklusion som skattekommissionen nemlig at når målet med skatteomlægningen er at øge arbejdsudbuddet og kvalitet samt sikre store afledte gevinster for de offentlige finanser er lettelser i mellem og topskatten nødvendige og væsentlig mere effektive end eksempelvis lavere bundskat og større beskæftigelsesfradrag når vi har nedsat marginalskatterne

er det med andre ord fordi det ifølge den samlede fagkundskab

spørgsmålet om det rimelige i at de hundrede rigeste danskere i år af regeringen i gennemsnit får

to million kroner i skattelettelse er relateret til det faktum at

laver et indgreb over for efterlønnerne og

mener ministeren at det er rimeligt og hvorfor mener ministeren at det er rimeligt at de hundrede rigeste i det her land

million kroner i skattelettelse tror ministeren ikke

der synes at ikke er helt rimeligt

de afleverer deres børn i en daginstitution

svært at forstå

to million kroner i skattelettelse til de hundrede rigeste i det her land

fører en politik som betyder massive besparelser

den grundlæggende velfærd forringelser af

almindelige familiers hverdag når de afleverer børnene i daginstitution besøger far og mor på plejehjemmet eller eventuelt er indlagt på vores

godt sekshundredetusind personer for mellemskat som følge af skattereformen og det er jo også ganske almindelige hårdtarbejdende lønmodtagere som nu betaler mindre i skat så siger

for anden onsdag i træk at det er uretfærdigt at de hundrede rigeste danskere får to

million kroner i skattelettelse alligevel vil herre morten bødskov med den såkaldte millionærskat kun reducere den gennemsnitlige skattelettelse for de hundrede personer med omkring fem og tyve procent deres gennemsnitlige skattelettelse er altså herefter to million kroner

forargelse er så stor som den jo tilsyneladende er

s s og sf så ikke hele skattelettelsen tilbage i stedet for

ville bakke op om det hvad havde man så penge til ja

langt nok penge til eksempelvis at dække de millionbesparelser som regionsrådet i region midtjylland lige i går eller i forgårs har vedtaget på sygehusområdet det det almindelige mennesker har utrolig svært ved at forstå

at man gennemfører enorme skattelettelser med den ene hånd og fremtvinger situationer med den anden som betyder enorme forringelser af den grundlæggende velfærd derfor må regeringen jeg har tretten sekunder endnu finansminister

finansministeren jo komme med et svar på hvordan det kan være at det er rimeligt vi andre skal nok stå på mål for vores politik når jeg nu for femte gang over to onsdage har spurgt hvordan det kan være at finansministeren mener det er rimeligt

at det der forarger ham er at regeringens skattereform giver de hundrede rigeste danskere

kroner i skattelettelse i gennemsnit

så deres gennemsnitlige skattelettelse er to million kroner

så ville det jo være ærlig snak de millioner kroner herre morten bødskov vil skaffe her ved jeg ikke rigtig hvor meget

rækker til men i hvert fald driver hykleriet jo ned ad væggene hvis herre morten bødskovs moralske politiske grænse går ved to

kroner i skattelettelse til de hundrede rigeste og regeringens går ved to

så store skattelettelser som de får i år samtidig med at kommuner regioner og andre oplever meget meget store besparelser man har en regering som

gør enormt meget for udkantsdanmark men hvor er det de her skattelettelser falder ja det er omkring storbyerne og de store provinsbyer hvor er det regningen for den såkaldt fuldt finansierede skattereform som er fuldt finansieret i to tusind og nitten hvis alle lodder og trisser og alt muligt andet vind og vejr

ja den lander i udkantsdanmark så også geografisk er det her skævt det er derfor jeg tror at rigtig mange har svært ved at forstå det hvordan kan det være man mener det er rimeligt

pivskæv skattereform som giver så enormt store skattelettelser til de rigeste

altså ser meget meget store besparelser og demonstrationer over hele landet mod besparelserne

mennesker også får skattelettelser det var jo hele ideen i den her skattereform og derfor savner jeg bare en lille forklaring på

er uretfærdigt at de hundrede rigeste danskere får to million kroner i skattelettelse i gennemsnit og efter herre morten bødskovs

have to million kroner i skattelettelse

det acceptabelt for herre morten bødskov det eneste anstændige var jo

forøgelse af folkepensionsalderen som vi med velfærdsforliget fra to tusind og seks var enige om de årgange som så bliver

og den bliver tidligere end i velfærdsaftalen er jo samtidig dem som har udsigt til det længste liv som folkepensionister og derfor opnår vi med fremrykningen

år med folkepension bliver mere ensartet på tværs af generationer både dem der kommer før og dem der kommer efter hele baggrunden for det her er jo at vi får brug for

af velfærden frem mod to tusind og tyve

leveret et stærkt nok svar

derfor må vi alle sammen indstille os på at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet for at bevare et stærkt

særlig gruppen mellem halvtreds og seks og halvtreds år halvtreds en halv og seks og halvtreds år for at være helt nøjagtig dem der var i den aldersgruppe før

forringer deres muligheder for at gå på folkepension derfor skal folk jo lytte meget godt med når finansministeren siger at en fremrykning af en aftale ikke er en forringelse det tror jeg man skal være finansminister eller ansat i finansministeriet og levere talepapir til finansministeren for at være enig i sandheden er den

og halvfjerdstusind danskere der befinder sig i aldersgruppen mellem halvtreds en halv og seks og halvtreds år er der et lighedstegn mellem fremrykning og forringelse det interessante er jo hvordan det påvirker almindelige mennesker som har indstillet sig på at man havde en regering

var urokkelig den stod fast

understreget ganske ganske mange gange at de folk i hans eget bagland erhvervsliv og organisationer

den her aftale skulle ændres

efterlønnen skulle fjernes og at der skulle rokkes ved folkepensionen

der er det så at almindelige mennesker må sidde tilbage med

når statsministeren holder en nytårstale og ud af det blå lancerer et indgreb

for efterlønnen og folkepensionen men glemmer i nytårstalen glemmer i nytårstalen

og halvfjerdstusind danskere som nu bliver ramt hvad konsekvenserne

så hvis finansministeren ikke mener at der er lighedstegn mellem en fremrykning af en aftale og en forringelse for gruppen af halvtreds en halv seks og halvtreds årige s muligheder for at gå på folkepension kunne finansministeren så ikke prøve

på den situation en fire og halvtreds årig frisør eksempelvis oplever med regeringens forslag og den situation man oplever med velfærdsaftalens

og tyve og til to tusind og syv og tyve

enige om at folkepensionsalderen skal rykkes op til syv og tres år

enige om en mekanisme der gør at man regulerer folkepensionsalderen derudover med den forventede gennemsnitlige levetid for tres årige og den stiger heldigvis kraftigt

man i to tusind og to og tyve kommer op på de syv og tres

morten bødskov fordi det ikke var et tilstrækkeligt

vi lavede i velfærdsaftalen når vi kan se at vi i årene fremover kommer til

mangle arbejdskraft det er sådan at

vil der være halvtredstusind færre på arbejdsmarkedet end i dag på grund af at vi bliver flere ældre og færre unge

vil blive tohundrede og femogtyvetusind flere pensionister

der bliver en større og større regning vi skal betale og det er derfor at vi nu foreslår at vi laver den indfasning tidligere simpelt hen fordi vi kommer til at mangle arbejdskraft og for at vi kan producere de tilstrækkelige midler til en ordentlig velfærd her i

som man går ind og rokker ved det er jo derfor folk

krav på klare svar jeg spurgte helt nøjagtigt og når nu landets finansminister velsagtens har set det her oplæg …

i stand til at svare på et meget meget enkelt spørgsmål

i år var lad os sige fire og halvtreds år frisør smed murer har været på arbejdsmarkedet siden

atten år har regnet med at man kunne gå på folkepension som fem og tres årig efter den aftale der er

får magt som den har agt og aftalen bliver vedtaget i folketinget hvornår kan denne

så regne med at kunne gå på folkepension

meget enkelt spørgsmål han er fire og halvtreds år har regnet med de løfter der er givet

du kan gå på folkepension

muligheden for at gå på pension intet varsel er der kommet man har ud af det blå ændret grundlaget for den aftale som den pågældende

stod ved magt han har måske indrettet sin pensionsopsparing på det

for en ti års periode muligheden for at gå på folkepension temmelig meget er det rimeligt

også har stemt for nemlig at man gradvis over en tre årig periode hæver folkepensionsalderen fra fem og tres til syv og tres år jeg synes det virker lidt i debatten her som om herre morten bødskov glemmer at herre morten bødskov har stemt for

hæve folkepensionsalderen fra fem og tres til syv og tres år

fordi vi jo er enige om at vi skal hæve folkepensionsalderen til syv og tres år

spørgsmålet op mener ministeren at regeringen har levet op til sit løfte til danskerne om at afskaffe lukkedage når regeringens egen politik om nulvækst fører til nedskæringer og flere

at der ikke er lukkedage i daginstitutioner på almindelige hverdage det indgik derfor i regeringsgrundlaget

mulighedernes samfund at de løsrevne lukkedage skulle afskaffes på den baggrund aftalte vi med kommunerne i kommuneaftalen for to tusind og ni at afskaffe de løsrevne lukkedage det indebærer at daginstitutionerne kun kan holde lukket på dage hvor mange forældre holder fri og hvor der derfor kun er

der har pasningsbehov det kan for eksempel være mellem

er nemlig som udgangspunkt ikke noget galt i at kommunerne holder lukkedage hvis der ikke er behov for at holde åbent i den pågældende institution og det dermed er uforholdsmæssigt

holde åbent der skal selvfølgelig alle steder stilles et tilfredsstillende alternativ til rådighed for de børn som alligevel har et pasningsbehov men vi har nu set at der i en række kommuner er skruet så meget op for antallet af lukkedage at man kan være i tvivl om hvorvidt kommunerne lever op til den aftale vi har indgået det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende regeringen drøfter sagen med kl og har gjort

i flere omgange og kl har i forlængelse heraf påpeget over for kommunerne at aftalen vedrørende lukkedage skal overholdes det har tilsyneladende ikke haft

for at sikre at kommunerne lever op til aftalen

nærmere bestemt den tiende november to tusind og ti havde jeg lejlighed til at stille et spørgsmål om lukkedage til finansministeren og det jeg sagde på det pågældende tidspunkt var

urealistiske økonomiske aftale der er mellem regeringen og kommunerne

havne i en situation hvor de bliver nødt til at skære ned på kernevelfærd et af de områder de kommer til at skære

er nødt til at have flere lukkedage for at få økonomien til

til alle danskere der bliver ikke tale om nedskæringer den økonomiske ramme er tilstrækkelig til at vi kan fortsætte der bliver ikke tale om nedskæringer nu her nogle ganske få måneder efter står finansministeren så og siger nå men rasmus prehn fik faktisk ret alligevel der blev flere lukkedage og nu er der faktisk så mange lukkedage

at regeringen vil gribe ind

noget med at skælde ud på kommunerne fordi de har brudt en aftale man havde kommunerne ikke advaret havde kommunerne ikke sagt at det kunne blive konsekvensen havde de ikke sagt at når vi laver så stram en kurs med nulvækst og andet så kommer vi dertil hvor det kommer til at koste lukkedage

her situation at regeringen i stedet for at

træde på kommunerne skulle mande sig op og sige ok det var vores alt for hårde kurs over for kommunerne

var et valgløfte i to tusind og syv at lukkedagene skulle afskaffes det løfte er man løbet fra og man er så også løbet fra

vi indgik med kommunerne det er så forkert hvad herre rasmus prehn siger

kommunerne nogle besparelser nu har jeg snart mange onsdage i træk

har truffet en eneste beslutning som gør at kommunerne skal gennemføre besparelser vi indgår hvert år aftaler med kommunerne vi lægger budgetterne ved siden af hinanden vi sikrer finansieringen af

prehns hjemby aalborg er jo at man ikke kunne styre økonomien

og har brugt for mange penge i to tusind og ni og at vi derfor i to tusind og ti var i en overgangsfase til at man nu skal overholde budgetterne rasmus prehn regeringen sikrer kommunerne økonomien til de aftaler som vi indgår og vi har ikke pålagt kommunerne

og lod proppen springe i to tusind og ni og brugte fem milliard kroner mere end vi havde aftalt og der er det jo ligesom i herre prehns økonomi i min økonomi og

morten bødskovs økonomi at hvis indtægter og udgifter ikke hænger sammen

det her bliver for stramt hvis vi vil have velfærd på det niveau

folketingsvalget to tusind og syv hvor regeringen sagde

hvis vi skal have råd til den velfærd regeringen lover

en økonomi der matcher jeg står her med en lang række citater af borgerlige borgmestre som gør opmærksom på at den økonomiske kurs regeringen

vil betyde ringere velfærd jeg husker netop i forbindelse med det med lukkedage at den tidligere formand for kommunernes landsforening

regeringen spiller smart for en femmer

at afskaffe lukkedage så finansministeren vidste også da finansministeren svarede undertegnede den tiende november to tusind og ti

økonomi til at indfri de ønsker man havde

det ville betyde flere lukkedage regeringens politik er at danskerne ikke skal kunne komme hen på arbejde

blive hjemme og passe deres børn fordi der er flere lukkedage

når man laver nulvækst betyder det at forældrene ikke kan passe deres arbejde

i daginstitution som for eksempel mellem jul og nytår kan være en fornuftig ting

de forældre som har brug for det i øvrigt følger vi

politik at vi sætter tæring efter næring vil

der skal være en sammenhæng mellem indtægter og udgifter og vi laver hvert år en aftale med kommunerne om økonomien hvor vi fra statens side leverer den økonomi

kan overholdes og derfor

at de kan opretholde den aktivitet

en regning med fra tidligere hvor man bare lod pokker stå i om indtægter og udgifter hængte sammen

jeg kan forstå på den diskussion vi havde sidste onsdag med herre morten bødskov at en eventuel

s s sf regering slet ikke vil styre kommunernes økonomi

er det helt ok men sådan en linje

man brugte hele folketingsvalget to tusind og syv til at turnere land og rige rundt og sige at der var råd både til skattelettelser og til velfærd nu viser det sig at der ikke er råd til velfærd at der skal skæres ned over hele linjen det

og det går ud over lukkedage sagen er jo som ministeren selv var inde på i sit svar at flere lukkedage end regeringen påstod at der ville blive man sagde det her kommer ikke til at koste det

nu kommer realiteten frem og der bliver flere lukkedage så konsekvensen af regeringens politik er at lønmodtagere ikke kan passe deres arbejde på almindelige hverdage fordi deres børns institution holder lukket det er jo ikke særlig smart for samfundsøkonomien at holde lønmodtagere hjemme så de

konsekvensen af at vi skal betale mindre i skat er at vi har flere lukkedage i institutionerne

og kommunerne vi lægger deres budgetter alle budgetter bliver lagt ved siden af hinanden og staten leverer økonomien til at man kan overholde de budgetter

for at budgetterne kan hænge sammen og det er en aftale vi har truffet vi har lavet en aftale om lukkedage som jeg sagde indledningsvis kan vi jo se at det skrider i øjeblikket og vi er i forhandling med kommunerne men det er ikke på grund af nogle beslutninger regeringen har truffet for regeringen har leveret

så man lige må justere økonomien og det er nok det der er sket

og vesthimmerlands kommuner har mange lukkedage hvordan mener ministeren så at disse kommuner skal få fjernet de lukkedage når kommunerne i forvejen er presset til nedskæringer af regeringens politik

om kommunernes økonomi for to tusind og elleve indebærer at kommunerne kan videreføre den aktuelt

høje budgetramme i to tusind og elleve oven i købet reguleres kommunernes budgetter med udviklingen i priser

så man kan købe de samme varer og fastholde det samme personale som kommunerne har budgetteret med i to tusind og ti

realiserede kommunerne i to tusind og ni en massiv budgetoverskridelse

nogen beslutning regeringen har truffet den skyldtes at kommunerne overskred deres egne budgetter og i to tusind og ni brugte op mod fem milliard kroner

derfor er det utvivlsomt at vi er på et højt niveau og det bekræftes jo også af alle lande at danmark har den største offentlige sektor vi har haft en meget stor stigning

kernevelfærdsområderne siden to tusind og et men det fritager jo ikke kommunerne for at skulle overholde de økonomiske rammer som vi aftaler i kommuneforhandlingerne jeg ved så godt at socialdemokratiet har en anden opfattelse af aftaler generelt og økonomiaftaler

regeringen har nemlig at man laver en aftale og så kan

den og så nikker og smiler alle socialdemokrater til det

og finansministeren var netop advaret stort set alle borgmestre

flere lukkedage så finansministeren kan jo ikke stå her i folketingssalen og sige at han ikke var orienteret om hvad konsekvenserne ville blive for alle borgmestre inklusive kommunernes på daværende tidspunkt førstemand erik fabrin der også er venstremand

blive problemer så det ministeren står og siger

skyder man skylden på kommunerne en gang til

tre kommuner i det nordjyske jeg nævnte rebild jammerbugt

anny winther der er venstrekvinde det er borgmester

mogens gade der er venstremand og det er i vesthimmerland kommune den konservative knud kristensen vil ministeren stå her i folketingssalen og sige til sine gode partikollegaer og til sin

overholdt aftalen med regeringen er det ministerens partifæller der har snydt på vægten og svigtet en aftale

i købet fremskrevet med udviklingen i priser

en beslutning som regeringen har truffet vi har ikke truffet nogen beslutning om nogen besparelser i kommunerne vi har lavet en aftale med kommunerne vi lægger alle

indtægter fra kommunerne hvad staten

ske på skatteområdet osv og så laver vi en aftale på det grundlag derfor er kommunernes budgetter fuldstændig finansieret rasmus prehn det er jo kendsgerningen i den her sag

det herre rasmus prehn anklager mig for

jo bare kigge på sin egen hjemkommune og

er jo nødt til at have overensstemmelse mellem indtægter og udgifter

gerne advare mod det herre morten bødskov fremhævede sidste onsdag nemlig at kommunerne

bruge flere penge for det her med at lave aftaler der skulle overholdes var han

skulle man bare lade champagnen flyde det er ikke regeringens melodi

det er alle klar over vi er i sparetider der er ikke råd til noget økonomisk slaraffenland man skal vende hver en femøre før man bruger den sådan er det det er også derfor man skal passe på at man ikke lover mere end man kan holde når man går ud og siger til

forældrene vi vil fjerne jeres lukkedage

skal være mere realistisk end den regeringen foreslår så overhører man borgmestre man overhører erik fabrin fra venstre er ude at sige at regeringen spiller smart for en femmer man ignorerer at de siger at ikke er realistisk

rimelig måde at opføre sig på

til at hænge sammen

finansministeren vil give til anny winther i rebild til mogens gade i jammerbugt og til knud kristensen i vesthimmerland

færre timer i folkeskolen

jo det er forskelligt rundtomkring det er jo forskellige

derfor kan vi som regering jo lave en aftale med kommunerne under et det synes jeg er et rigtig godt system vi leverer

at prioritere kæmpe overskridelser af budgetterne i to tusind og ni

jo klart at sandheden indhenter en på et eller andet tidspunkt og derfor må man justere så udgifter og indtægter kommer til at svare til hinanden og det er jo sådan set det vi har lavet en aftale med kommunerne om så kompenserede vi

yderligere med et stort millionbeløb men jeg må jo sige at jeg kan se at man ikke alle steder overholder den aftale og det har vi nu drøftelser med kommunernes landsforening

mangler at anvise løsningen på er hvor skal pengene findes henne kommunerne er jo i en situation hvor de sådan set og det var vi jo inde på i sidste uge har sparet på folkeskolen

hver tredje uge så man har virkelig skåret ind til benet i landets kommuner på velfærdsniveauet og når der ikke er flere penge i den økonomiske ramme som regeringen har

til rådighed for kommunerne på trods af at vi fra socialdemokratisk side har advaret mod det og på trods af at borgmestrene har advaret

så kommunerne skal finde pengene til at finansiere endnu et af de løfter regeringen kommer med

tusind og ti det er oven i købet sådan at

og elleve forhøjes med prisudviklingen og med lønudviklingen og det betyder at man kan

købe de samme vare og tjenesteydelser i elleve som man kunne i

man kan have det samme personale

det er kendsgerningerne omkring den økonomiske aftale som vi lavede med kommunerne

nogle kommuner der har holdt deres budgetter der er nogle der har overskredet deres budgetter og det må nødvendigvis være sådan at når man har overskredet sine budgetter

er det jo ikke bare noget man kan fortsætte med i al almindelighed for det er jo ikke mere indviklet

det gælder for mig at mine indtægter skal svare til

mig bekendt har vi det jo ikke sådan at folk bare kan bruge for mange penge privat og så kommer der nogle

konstatere at regeringen leverer flere penge til kommunerne i

og at de variationer der er i kommunerne

på at regeringens forslag om at afskaffe efterlønnen vil betyde en øget geografisk

afskaffelse af efterlønsordningen vil jo samlet set medføre en indkomstfremgang for de persongrupper der i dag går på efterløn det skyldes jo at halvfjerds til firs procent af dem

eller i støttet beskæftigelse

vil man jo tjene flere penge ved ved

kørt af sporet ved hjælp af skattelettelserne de konservative regeringspartneren vil have endnu større skattelettelser endog meget meget store

for regeringen at afskaffe efterlønnen for at få råd til at lukke hullet og få råd til at give endnu flere skattelettelser det har indtil nu øget uligheden og det fratager helt almindelige mennesker der har haft et hårdt arbejde de gode år som de skulle have i deres alderdom det er muligt at nogle kan arbejde mere men de gode år i alderdommen efter arbejdslivet

selv har kunnet spare op til via efterlønsordningen fratager man altså folk der har haft de hårde og og nedslidende job

den sociale ulighed i danmark så lægger regeringen

et skøn ind om at halvfjerds til firs procent vil have et ordinært arbejde i stedet for det er jo nogle helt andre tal man hører fra de forskere der er på området og

i hvad efterlønnerne i stedet ville gøre hvis ikke efterlønnen fandtes rigtig mange af dem ville være

derfor er løsningen for dem i meget høj grad

på efterløn som den er nu og den behøver jo ikke at blive afskaffet

ved vi har en begrænset brug af rekvisitter her i folketinget men her er kortet over hvordan efterlønnerne er spredt i danmark og det viser sig jo altså at i det område hvor finansministeren kommer fra hvor statsministeren også kommer fra altså nord for københavn er der meget få efterlønnere så man kender dem måske ikke hvorimod

det man har kaldt udkantsdanmark altså yderområderne er rigtig mange efterlønnere som altså pludselig sidder i saksen hvis efterlønnen

af de tres til fire og tres årige på efterløn i den periode der er opgjort her de vil altså sidde i saksen hvis regeringen lykkes med at afskaffe efterlønnen og det er også

arbejdsudbud for med et større arbejdsudbud

har vi altså i regeringen prioriteret at

vil sikre kernevelfærdsområderne end at betale raske mennesker for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet

er jo noget vi synes er mere solidarisk fordi det gælder alle borgere

i mine øjne lidt usolidariske ordning som

mennesker der har været medlem af

at kalde det usolidarisk og asocialt at

en efterløn som folk sparer op til

komplet gåde at finansministeren vil vil påstå

som de kom fra eller som er blevet fyret og

på efterløn det kunne være industriarbejderne på als de skal tage medansvar og de skal aflevere efterlønnen

skal have nogle skattelettelser ja jeg kan forstå at de skal have endnu flere hvis det står til

efterløn er at man står til rådighed for arbejdsmarkedet

er dér herre jesper petersen og socialdemokraterne argumenterer for at hvis man er i efterlønsalderen og

skal der gælde noget særligt det er derfor jeg siger

tilmeldt sig efterlønsordningen være nedslidt

herre jesper petersen at efterlønsordningen

ikke er for nedslidte personer efterlønsordningen er for folk der står til rådighed for arbejdsmarkedet og det er jo derfor at

medfølelse når de er nedslidte hvorimod de andre

en seniorførtidspensionsordning hvor de

de her store økonomiske problemer med tyve milliard

kernevælgerne i nordsjælland har altid det frie valg de kan selv spare op til

selv har sparet op til den mulighed

for finansministeren at man skal være fuldstændig jordet og nærmest ikke have nogen arbejdsevne tilbage for at det skal være muligt at trække sig

nogle værdige år i alderdommen også selv om man har haft et job der ikke har givet så store indtægter at man fuldstændig selv kan vælge

i forsvar og altså yderligere skævvrider danmark al snak

udkantsdanmark i forsvar kan man se

i massiv grad er i yderområderne at der er behov for efterløn og for at skabe de nye job som regeringen

skal laves en særlig ordning hvis de bliver nedslidte den skal forbeholdes dem der er medlem af en a kasse og dem

at en ung klog mand som herre jesper petersen ikke kan høre hvor hult det lyder at

solidaritet at tingene hænger sammen på den måde herre jesper petersen glemmer hele tiden at efterlønsordningen

vi synes ikke at vi skal betale milliarder efter milliarder

efterløn og når aldersgrænsen bliver flyttet for

i jobbet vi har så valgt en solidarisk ordning for så vidt angår de nedslidte hvad enten de er medlem af en a kasse eller ikke er medlem

arbejdskraft reduceres vi vil frem til

og tyve blive halvtredstusind personer færre på arbejdsmarkedet og samtidig vil

blive tohundrede og femogtyvetusind flere på

en reform af efterlønnen skønnes at medføre en forøgelse af arbejdsstyrken

vi vil derfor skabe mulighed for en forøgelse af den private beskæftigelse som vil kunne bidrage til at finansiere den fremtidige velfærd

meget dokumentation for at der er denne sammenhæng

en øget erhvervsfrekvens medfører øget beskæftigelse vi har selv haft et af de store eksempler nemlig vores overgangsydelse

måske nemmest for almindelige borgere at forstå sammenhænge hvis

at vide hvad sammenhængen

der siger til sig selv hov efterlønnen er blevet fjernet jeg opretter hundrede nye arbejdspladser er der sådan en arbejdsgiver i verden hvad er det for en mekanisme der gør at arbejdsgiverne og det skal jo

sidste år halverede dagpengeperioden og nu altså vil fjerne efterlønnen

jo helt afgørende for hele reformen

for en oplevelse arbejdsgiveren har

og tjenesteydelser i denne verden vi står jo ikke over for en stationær situation hvor der er en vis mængde arbejdspladser og at hvis de

er det danske arbejdsmarked vokset med ottehundredetusind personer

oplevede at arbejdsløsheden steg så økonomien hænger jo sådan sammen herre frank aaen at samfundskagen

og større efterspørgslen bliver større og større og derfor er

sammenhæng mellem erhvervsfrekvensen

herre frank aaen sagde ville ingen ulande jo

en vis mængde efterspørgsel i denne verden og

et meget stort velfærdssamfund som den her regering er ved at nedbryde det opbyggede vi og det skabte jo en efterspørgsel blandt andet en efterspørgsel efter kvindelig arbejdskraft og derfor kom kvinderne i stort tal ud på arbejdsmarkedet

der drev det på samme måde som det var efterspørgslen der drev udviklingen og fik arbejdsstyrken til at blive større i det opsving vi lige har set som som blev afløst af krisen det eneste jeg ligesom kunne forstå

vil der ikke flytte så mange arbejdspladser til kina som der gør i dag

men men hvad er det der gør at arbejdsgiverne skulle holde op med at flytte arbejdspladser til kina eller indien bare fordi efterlønnen bliver fjernet jeg

stadig væk et svar på hvad det er for en mekanisme der gør at efterlønnens fjernelse skulle skabe større efterspørgsel efter arbejdskraft i danmark

både erhvervsmæssigt sundhedsmæssigt

arbejdsmiljømæssigt og så videre der kan vi jo se at

ni og halvtreds årige er beskæftigelsesfrekvensen

tre lande fuldstændig ens men når vi kommer til gruppen af tres til fire og tres årige synker den i danmark ned til syv

hvis jeg husker ret hvorimod den fortsætter på omkring tres procent i

sådan kan man nævne rigtig mange eksempler hvis vi nu tager overgangsydelsen da den blev afskaffet steg beskæftigelsesfrekvensen for den gruppe jo meget mere end for resten af samfundet og det var oven i købet langtidsledige

efterlønnen så retter den sig altså mod folk der er arbejdsduelige og for

derfor ikke nærmere sådan som overvismanden siger at al erfaring viser at når arbejdsstyrken vokser kommer der også flere i arbejde

men økonomien vil tilpasse sig hen ad vejen

er lønpresset der skal sikre at flere kommer i arbejde er finansministeren enig i

er med til at presse lønningerne ned og at det er det der skal skabe grobund for der kommer flere arbejdspladser i danmark

enig i det vi sikrer

en lang overgangsordning sådan at

så faktisk kan man sige at det her indgreb

vi begynder en udfasning samtidig med at en stor del af arbejdsstyrken forlader arbejdsmarkedet så de to ting vil jo

i en højere enhed ordningen vil være væk når

forøge arbejdsudbuddet med halvfjerdstusind personer

nu indebærer det jo ikke at efterlønnen er væk i to tusind og tyve rent faktisk er efterlønnen væk i to tusind og fire og tredive men lad det nu ligge

den diskussion vi lige har været igennem at jeg er uenig i den præmis herre frank aaen stiller for sine

at det karakteristiske ved en markedsøkonomi er at en større arbejdsstyrke

det økonomiske råd og mange

vil igen henvise herre frank aaen til at studere hvad der skete

da kunne man se at beskæftigelsesfrekvensen for den gruppe som jo var langtidsledig steg mere end

alternativ indkomstkilde det giver sig selv men det giver jo ikke flere arbejdspladser det at én gruppe kommer mere i arbejde giver jo ikke flere arbejdspladser

da glad for at finansministeren i den her omgang har mere tiltro til det

når nu finansministeren selv peger på det økonomiske råd altså vismændene og deres argumentation for at en fjernelse af efterlønnen betyder flere i i beskæftigelse

er at når man fjerner efterlønnen trykkes lønningerne nedad

i de kommende år er at der er flere der går ud af arbejdsmarkedet end der kommer ind på arbejdsmarkedet

det der er hele baggrunden for det

kommer der fire ind på arbejdsmarkedet jeg nævnte

arbejdsstyrken frem mod og tyve vil reduceres med halvtredstusind personer og der vil

tohundrede og femogtyvetusind flere på folkepension det er da klart at den større udgift jo skal finansieres og

efterlønnen i takt med at behovet for arbejdskraft stiger så der er jo en ganske nøje og faktisk god timing

at arbejdsstyrken vil blive mindre i de kommende år og derfor har vi ikke råd til herre frank aaen

betale raske folk for at trække sig ud af arbejdsmarkedet herre frank aaen skal huske at fem og firs procent af dem der går på efterløn

stadig væk

kun til to procent på ti år

og halvfjerdstusind arbejdsløse i dag

set nok at tage af

et er at man kan sige at arbejdsstyrken vokser det tror jeg gerne

hvad er det for en mekanisme der får antallet af arbejdspladser til at vokse

eksisterer den det gør den jo ikke ministeren så hvad er det der får

produktioner det som

til at sige at de vil ansætte nogle flere

set også et lidt ulogisk argument jeg vælger nu altså

læne mig op ad økonomernes redegørelser og de praktiske erfaringer som vi selv har gjort os

at når vi ved at arbejdsstyrken

så er det da rettidig omhu at sikre at vi opretholder en arbejdsstyrke

størrelse cirka to procent af arbejdsstyrken cirka halvtredstusind sammenholdt med at vi har ethundrede og halvfjerdstusind arbejdsløse så det var én ting som ministeren ikke lige forholdt sig til

bygger på så siger jeg igen når nu

at en fjernelse af efterlønnen vil øge arbejdsudbuddet

en fjernelse af efterlønnen dermed presse lønningerne kan vi så ikke få den erkendelse fra ministeren jeg synes da bare det er ærligt at sige at

at fjerne efterlønnen kan presse lønningerne

det tror jeg så ikke på

bare få bekræftet at mekanismen er

lønningerne ned

frank aaen fremhæver at det kun er to procent af arbejdsstyrken vi taler om

kombinationen af de to ting der gør at vi må træffe valg i det danske samfund vi må træffe det

opretholder en efterlønsordning og at

og det er så det valg regeringen har truffet

vi kan bruge ressourcerne bedre ved ikke

betale folk i den arbejdsduelige alder som er i arbejde for at gå på efterløn det er også derfor vi

må lave en seniorførtidspensionsordning for de mennesker

i begge lande og finder ministeren derfor at samarbejdet på disse områder skal styrkes i de danske grænseregioner

er en rigtig god idé det giver mulighed for

gode til det giver nye input

samtidig med til at styrke rammerne for

får et mere åbent integreret marked for

nogle grænser er landfaste andre er

integrationen er på forskellige områder i grænseregionerne

men der er sket meget i øresundsregionen

møder også med ministre fra begge lande

integration og udvikling af samarbejde tilsvarende er der jo også møder med de forskellige regioner

i uge seks altså i næste uge i et møde med blandt andet ministerpræsident carstensen og den slesvig holstenske videnskabsminister endvidere har vi også afsat

der er afsat mange penge også til kulturelle formål både

grænseregionen i sønderjylland

og

også derfor at der er blevet satset ret massivt

i forhold til at udvikle det samarbejde der er grænseoverskridende jeg tror heller ikke at der er mange der kan undgå at lægge mærke til hvad der blandt andet er kommet ud af dette samarbejde ikke mindst på grund af den faste forbindelse naturligvis som står ganske tydelig men også fordi man stort set ikke kan gå ind i en virksomhed som har service

café eller en butik uden at man

tilsvarende kan jeg betro ministeren at det også er ganske almindeligt at møde personer i den sydjyske del af danmark som som i hvert fald har en tysk accent

ret flinke til at lære dansk det er jo ganske interessant det der er det væsentlige i den her sammenhæng og årsagen til at

overordnet strategi på området for udvikling af vores grænseregioner jeg forstår sagtens at

den regionale udvikling det er ganske naturligt at der også skal være et lokalt initiativ men når man tager i betragtning at de investeringer der er foretaget fra statslig side ikke mindst i faste forbindelser

at få en ensartet strategi i

må jeg pege på at det jo er sådan at disse nærområder som vi jo altså har temmelig mange af

man sige udvidede hjemmemarkeder især det tyske marked jeg går ud fra at ministeren er enig med mig i at det tyske marked kan blive en stor videreudvikling for en række danske virksomheder så spørgsmålet er vil ministeren være med til at lave en overordnet strategi på

der var et af temaerne i

hele øresundsregionen så vi står altså her

to tusind og ti og fremadrettet i de kommende år og

i den sammenhæng fremgår det også meget tydeligt

selvfølgelig efter to tusind og tretten især ikke ved hvordan vi skal forholde os i forhold til eu og den del der handler om

pege på hvilke tanker den danske regering har gjort sig i forhold til regional udvikling altså er det et spørgsmål man

vil sætte på den europæiske dagsorden

det er ganske afgørende

ganske afgørende at vi også sikrer at der er midler til regional udvikling

og også med region hovedstaden brugt en meget stor del af

fjerne barrierer og øge integrationen

jeg

kan man godt remse ganske store summer op og hvis man vel at mærke tillægger kulturmidler og de midler der bliver givet til det danske mindretal i

de midler der bliver givet til tyske mindretal i danmark regner dem med så er det fuldstændig korrekt at det faktisk bliver til nogle meget store summer men trækker man de midler fra og det synes jeg

sige at det er nogle utrolig små og meget pauvre beløb der står tilbage jeg vil egentlig godt lige bede ministeren om at bekræfte at ser man på en alt andet lige sammenligning mellem de enkelte regioner bliver der brugt forsvindende lidt på forskning og erhvervsudvikling erhvervsudvikling netop

otte at der bliver brugt rigtig mange ressourcer

de andre regioner i de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling med de regionale

og udfolde den dansktyske grænseregions visioner

og delstatsregeringen vi står også fortsat til rådighed for at drøfte

af henholdsvis øresundsregionen grænseregionen ved femern og region

der statslige bevillinger som har en positiv indflydelse på

via statslige bevillinger og eu strukturfonde afsat midler til

to hundrede og otte million kroner til øresundsregionen i alt tre

fjorten at der vil blive

overordnede billede er således at der er

der ikke afsættes de samme midler til alle grænseregioner og de ikke målrettes de samme aktiviteter sønderjylland slesvig er jo blandt andet præget af at

og et mangeårigt samarbejde derfor går langt

til kulturelle formål til skoler

jeg synes egentlig at det ser

seks syv otte almindelig del hvor

de tilskud der gives til de forskellige grænseregioner i danmark har vakt en vis genlyd i det syd og sønderjyske område

har ikke været af positiv karakter fordi man netop indregner de midler der gives til mindretal først og fremmest

de midler der bliver givet via

til det danske mindretal syd for grænsen hvor det jo som bekendt er sådan at vi har nogle ganske særlige forpligtelser der baseres på berlin bonn erklæringerne fra nitten fem og halvtreds hvor det er således at man har balanceprincip sådan at vi

for det danske mindretal syd for grænsen mens den tyske tyske stat påtager sig et ansvar

det øjeblik man rydder

oprenset og også gentaget af ministeren her

for det der er de rene mindretalsbevillinger

der håber jeg for første at ministeren kan bekræfte at den

forpligtelser som vi under alle omstændigheder har på grund af de gensidige aftaler der er afgivet igennem berlin bonn erklæringerne og som jo i øvrigt har været meget aktuelle på det seneste når jeg så synes at dette er

er det jo naturligvis fordi tyskland er danmarks største samhandelspartner

beregninger som udviklingsråd sønderjylland har foretaget er det fem og firs procent af den danske industrieksport

andre ord mener ministeren ikke også at netop tyskland og den grænseregion bør have en særlig opmærksomhed

af vores fokus på

jeg synes at ovenstående

udvikles

det fungerer rigtig godt vi har nogle historiske

jeg synes det ville være ganske rimeligt og ganske fair

ja der er en lille smule forskel på hvor store midler vi giver

man forklare med forskellig befolkningssammensætning og hvad ved jeg man kunne også sige ja der er forskel på hvordan vi giver midlerne men når man begynder

tal omkring nogle

jeg håber at også ministeren kan forstå at det faktisk er noget der

den danske flertalsbefolkning i det sydjyske

være værd at se frem til men jeg vil altså godt lige vende tilbage til det det spørgsmål som handler om hvem der bliver stødt

jydskevestkystens lederskribenter

socialdemokrater det har jeg faktisk al mulig grund til at tro de ikke opfatter sig som og blandt kritikerne

den måde ministeren har

i hvert fald ikke er sådan jeg opfatter dem altså at det alene skulle være socialdemokrater der har den opfattelse at

debat som også har fyldt lidt i de lokale og regionale medier i det syd og

jeg naturligvis bringer den frem her men lad mig vende tilbage til mit allerførste

i fremtiden med at skabe arbejdspladser at vi får lavet en overordnet strategi og i virkeligheden en ensartet strategi for

var bare sådan en lille interessant iagttagelse

man opgør økonomien på en bestemt måde

jeg er meget stolt af den indsats

de andre regioner her og det er om at få syddansk universitet og

når man opretter en profil

af de vilkår man accepterer når man opretter

forbrugerne foretager et bevidst og informeret valg når de vælger

der er ved at bruge den slags tjenester når det er sagt er det samtidig

forbrugerne om deres rettigheder efter den gældende lovgivning det gælder både datatilsynet som

til danske udbydere af netværkstjenester

som er nedsat af videnskabsministeren i to tusind og ti offentliggjort en kodeks for god

af tjenesterne bedre

men i det her tilfælde

hvor man kan have noget der hedder places

tilfældige tilstedeværelse et sted det kan være en café eller

udnyttes til reklame når ministeren siger at forbrugeren

reklamesøjle for en virksomhed derfor vil jeg høre ministeren synes ministeren egentlig ikke at det

man på den måde via de her sociale netværk

må jo afgøres ved en egentlig høring af parterne og så må man jo

og derfor synes jeg også det er relevant at de nordiske

selv sætter sig ind i tingene og de vilkår der gælder for

og facebook tjener faktisk penge på det her

hun bliver brugt som en reklamesøjle for en eller anden kommerciel udnyttelse

i lyset af forbrugerrettigheder

at forbrugerrådet synes at det her er et stort problem så vil jeg

se på anbefalingerne fra forbrugerombudsmanden men kan ministeren komme med nogle andre

vente og se altså det her er jo noget der sker

at deres informationer bliver brugt

så hvis forbrugerrådet mener at man ikke overholder

men normalen er jo at vi informerer rigtig meget

at det sådan er det

det må være

med ministeren men kan ministeren ikke se problemet i

der køber nogle informationer fra facebook nogle informationer som brugerne på facebook ikke er klar over

forbrugerombudsmanden er i gang med en undersøgelse jeg vil egentlig høre

ikke bryder sig om at risikere som spørgeren nævner her at deres profilbilleder eller deres navn bliver brugt i

selv inde på at forbrugerne er opmærksom på hvad de går ind til

vælger at benytte sig af sociale medier og når de vælger at dele oplysninger om

så må man gøre op med sig selv når man er forbruger om man vil løbe de potentielle risici der

vælger at benytte sig af de mange sociale netværkstjenester som

ligesom man kan finde konkret hjælp til hvordan man opsætter sin profil

der kan være forbundet med de sociale medier og giver også vejledning til hvordan man som bruger af

så også i relation til markedsføringsloven

ministerens ressortområde er

forbrugernes rettigheder siger forbrugerrådet

det lyder sådan her nogen synes måske det er sjovt

problemet er at man som bruger af sociale medier ikke kan vælge den kommercielle udnyttelse af ens oplysninger fra

ministeren kan ministeren ikke se et problem i det her det kan godt være at ministeren henviser til it og telestyrelsen og persondataloven og at der er en forbrugerombudsmandsgruppe i gang der kigger på det her men lige nu sker der faktisk en en udnyttelse

men jeg vil godt understrege at man jo altså selv har et ansvar for at sætte sig ind i vilkårene

skal overholde spilleregler

alle mennesker få

ministeren som er forbrugerminister altså ansvarlig også for forbrugernes rettigheder må da

en interesse i at selv om folk er på sociale medier

skal de også have nogle gode retningslinjer og deres

og henviser til de forskellige initiativer som

som måske vil fremhæve nogle af de samme

allerede nogle ideer om hvad det er ministeren så

egentlig partshøring af den virksomhed det handler om

opstiller den nogle krav til hvordan man må markedsføre sig men igen vil

er ved at se nærmere på og de har altså til hensigt at komme med

på

bare ens egen skyld for det er et frit land hvor man kan vælge facebook til eller fra men problematikken er egentlig ikke så meget det problematikken er at vi har nogle forbrugere som ikke ved at deres data bliver brugt kommercielt af nogle virksomheder og det kan de selv ændre ved hele den problematik synes jeg da er ret relevant for en forbrugerminister at forholde sig til

et stort problem som man bør kigge meget mere på end

overholde de regler der er nu kigger de nordiske

overholder reglerne og om de mener der er grundlag for at man

overholder markedsføringsloven overholder persondataloven det er jo ikke mig

klart at man må have en forventning om at man får at vide hvordan spillereglerne er og der har vi en masse myndigheder som giver

i vurderingsankenævnene fra den første januar til den niende december to tusind og ti er en og tredive måneder

af over to tusind og syv vurderingen

december måned to tusind og ti hvor det kom frem at regeringen skatteministeren ulovligt havde opkrævet ejendomsskatter fra en lang række borgere og virksomheder vi ved jo ifølge grundlovens § tre og fyrre at det er grundlovsstridigt

er ikke nogen skatter i kongeriget danmark der må opkræves uden hjemmel i en lov

så er det også meget godt at ministeren her siger at det er utilfredsstillende at der er så lange ventetider for de borgere som så er kommet i klemme i systemet og gerne vil have revurderet

er jo ikke en ny sag vi har også fået svar fra indenrigsministeren i den bemeldte sag om at det var noget man havde kendt til i mange år

to tusind og to vurderingen var der trettentusind klager da der blev spurgt tilbage i to tusind og fire og sådan har det udviklet sig op

der har været mange klager over de her vurderinger og især for de her tre f sager om fradrag for forbedringer i

derfor er det også bemærkelsesværdigt

når der er så lange ventetider en og tredive måneder i gennemsnit

få afgjort sin sag i vurderingsankenævnet det er fald de tal skatteministeren

hold i det som politiken skrev i december måned nemlig at det lugter lidt af at de her fradrag for forbedringssager

og kan vi få en tilkendegivelse fra skatteministeren her i dag

niende december to tusind og ti

en henvendelse i skatteudvalget tilbage i to tusind og seks

at han har sendt en klage

dybt dybt utilfredsstillende for den her skatteborger

skatteborgeren om ministeren ikke mener at det

har organiseret det rigtigt i skat

og ja skatteministeren trak jo nærmest på skulderen kan

område det var altså tilbage i to tusind og seks

skatteopkrævning har været der siden to tusind og fem nu når ministeren så

tidligere blevet besvaret sådan hvordan står det så mål med at der

otte hundrede sager på det område der ligger

hundrede og halvtreds sager lå der i december måned

vil afsætte fire og tyve årsværk og regner

tvivlende over for

ændre på indsatsen over

jeg godt høre ministerens kommentar til

at der siden to tusind og fem

gået og ventet på at få sagen behandlet synes

opgaver når vi ved at der er så mange skatteborgere

i klemme i det her system og der kom jo flere til i slutningen af december da det gik op for rigtig rigtig mange skatteborgere at de ulovligt

opkrævet ejendomsskatter

og halvtreds måneder

at få en afklaring se frem til en forbedring i 2011 det ønsker

at høre her i dag og mener skatteministeren at det lever op

står på skats hjemmeside om at det retssikkerhedsmæssigt

man som borger har behov for at få vide

kristian jensen ignorerede fuldstændig en skatteborger som påpegede problemet helt tilbage i to tusind og fem fra to tusind og fem

ejer en grund det kan være almene boligforeninger andelsforeninger virksomheder

blevet opkrævet for meget i ejendomsskatter

se frem til en sagsbehandlingstid

og det er der også borgere der har sagt til den tidligere skatteminister herre kristian jensen så det der med

man gør noget nu og at den nuværende skatteminister slet ikke vil diskutere

viser at man løber fra det ansvar den tidligere minister egentlig har for det her

mere håndfast her i dag kan vi forvente

politik er at garantere skatteborgerne

de efter tre måneder gå videre til næste retsinstans

er ret mange skatteborgere der finder useriøst jeg tror nu nok at der er nogle skatteborgere der finder ministeren useriøs når ministeren står her og holder polemiske indlæg der bare handler om at tæve på socialdemokraterne

de der fire og tyve ekstra årsværk som ministeren nu vil tage i brug

slet ikke er nok vi ved jo alle

sag tæt at i løbet af november og december to tusind og ti er det væltet ind med sager på det her område historisk mange sager og derfor kan de der fire og tyve medarbejdere

overarbejde og måske arbejde tolv minutter mere men derudover efterspørger skatteministeren jo kvalificeret arbejdskraft

måske oplyse os om hvor meget kvalificeret arbejdskraft der går rundt i kongeriget danmark som den borgerlige regering på det her område har fyret fra skat og som har været ansat som sekretariatsbistand i vurderingsankenævnene tidligere hvor mange har man fyret i den periode den borgerlige

jeg har sat

se

men

spørgsmål seksten er stillet til indenrigs og sundhedsministeren af fru sophie hæstorp andersen

men jeg kan forsikre om at det fortsat vil være sådan at de borgere som er mest syge og som derfor køber mest medicin får det største tilskud

de her nye tanker ministeren har om nye medicintilskudsregler og hvor ministeren blev spurgt om hvorvidt det at man nu vil give tilskud til den enkelte

alene til det enkelte præparat ville betyde at borgerne

hvis en borger i samarbejde med sin læge har fundet frem til et præparat

ved brugt lang tid på at sikre at det er det rigtige præparat i forhold til at håndtere

sygdommen og de bivirkninger der kan være ved medicin

efterfølgende er sådan at der alene gives tilskud til det allerbilligste præparat inden for en given gruppe

så skal vælge det billigste og at tilskuddet

sådan har det vistnok været temmelig længe og sådan skal det blive ved med at være

at i de tilfælde hvor der er en patient som meget hellere vil holde fast ved den medicin som vedkommende måske er vant til

at holde fast ved det præparat på den måde at tilskuddet kan følge patienten altså sådan

man selv om man ikke vælger det billigste præparat

som man ville have fået hvis man havde valgt det billigste præparat den idé har danske patienter så vidt jeg ved erklæret

sympati for og det samme har mig bekendt også

i december to tusind og fire

patientforeninger industri

derefter indkaldte den daværende sundhedsminister alle folketingets partier til drøftelser man indgik faktisk et politisk forlig

og fik vedtaget de nye medicintilskudsregler havde der altså været en meget grundig

diskussion hele vejen rundt om hvorvidt de her regler ville gavne danske patienter og hvorvidt de ville sikre at patienterne netop fik adgang til den billigste medicin

lidt hurtigt ud i et magasin så er det blevet drøftet med nogle parter og nu står man og siger at det ingen konsekvenser vil have for borgerne

er ministeren slet ikke bekymret for at det her med

et nyt forslag igennem vil

at nogle patienter vil finde at der sker forringelser og at nogle patienter vil for en øget brugerbetaling på området

en ekstra valgmulighed i nogle tilfælde det er jo derfor danske patienter er for tanken og så rummer den jo altså også det positive at hvis der nu skulle være en lille forskel på de to præparater og patienten absolut foretrækker det dyreste så får patienten jo en øget mulighed for at

det eneste nye er at borgeren får en valgmulighed

mistet tilskuddet helt hvis man ikke vælger det billigste

som patienten foretrækker det handler om valgfrihed men jeg ved godt at socialdemokraterne

vi havde jo en i sidste uge om hvorvidt

at behandle patienter om aftenen i sin fritid det mener socialdemokraterne ikke

at lægge ord i munden på på mig som ordfører og det tror jeg ikke er særlig klogt af ministeren men

bekræfte at ministeren ikke vil ændre på at der stadig væk skal foretages en revurdering af tilskudsreglerne til den medicin som borgerne kan få

finansloven kan man slå op og se at der skal spares tre hundrede og tredive million kroner på den konto og det er jo noget nyt

lægemidlerne for at finde ud af om der var to ensartede behandlinger og så kunne man give tilskud til den billigste men det nye er at nu er der hundrede procent sat tal på hvor mange penge lægemiddelstyrelsen skal finde

nyt og det synes jeg peger i retning af at det regeringen forsøger er at putte øget brugerbetaling ind på medicinen og de patienter som i dag er trygge ved at være på et præparat

om der er et billigere præparat det er jo til gavn for hele sundhedssektoren at vi hele tiden vælger de billigste præparater det nye ved mit forslag er at man altså nu også kan få tilskud selv om man ikke vælger det billigste præparat og det må spørgeren da være tilhænger af

ikke noget nyt i at man sparer penge ved at revurdere de forskellige præparater det håber jeg da også at spørgeren vil fortsætte med hvis spørgeren skulle gå hen og blive sundhedsminister

så det ville da være dumt ikke at gøre det

regeringen har to principper vi skal økonomisere hvor det er muligt til gavn for patienterne og vi skal give patienterne så

det er valgfriheden der har presset priserne

indenrigs og sundhedsministeren stillet af fru sophie hæstorp andersen

livsstil især vores forhold til rygning hvor særlig det høje antal af kvindelige rygere i danmark adskiller sig fra andre vesteuropæiske lande og det giver sig så udslag i antallet af kræfttilfælde det er regeringen selvfølgelig ikke tilfreds med det er jo også derfor at vi i øvrigt i et bredt samarbejde har igangsat initiativer med henblik på at reducere antallet af rygere vi fik en rygelov i to tusind og syv der begrænser rygning overalt i den offentlige sektor vi har fået højere afgifter på tobak i to tusind og ni der er gennemført en rygestopkampagne ligeledes i to tusind og ni og i kræftplan

meget tyder på at det faktisk virker de årlige rygevaneundersøgelser fra sundhedsstyrelsen viser at antallet af

denne udvikling vil forstærkes i de kommende år fordi

er det ikke længere smart at ryge

at ryge rygning forårsager jo

hvis tiden var til det kunne jeg fortælle om en række andre initiativer registreringspraksis og så videre så jeg synes vi skal glæde os over at det går den rigtige vej men det er sandelig også nødvendigt og tilstanden er ikke tilfredsstillende det er

således at det blev dyrere at starte med at ryge og også gav et større incitament til

opsporing af tarmkræft til to tusind og fjorten mener jeg det er

er fuldt indført er ministeren tilfreds med de initiativer når vi ved at vi kunne forebygge langt mere og opspore langt mere

ikke rykker hurtigt nok og ikke rykker godt nok

landsomfattende screening af alle mellem halvtreds og fem og halvfjerds år som

det er en stor øvelse som skal forberedes godt og det starter altså i to tusind og fjorten man kan altid diskutere om om det kunne have startet tidligere men jeg synes det er meget tilfredsstillende at der nu virkelig sker noget afgiften på cigaretter mener

på cigaretpakkerne

veluddannede

cigaretrygning er farligt de reagerer på tekster og

som måske er mere visuelt orienteret

andet har anbefalet og tage nogle af de instrumenter i brug som den siger vil have en større virkning end de kampagner man nu sætter i gang så kommer vi bare ikke

bagud i forhold til kræftdødeligheden

tiden på at forsøge at få flere til at holde op med at ryge og

lande vi normalt sammenligner os med i forhold til at overleve kræft og i forhold til at få kræft derfor vil jeg godt høre ministeren i socialdemokratiet og

til kræftplan og der siger vi at vi skal sætte nogle deciderede mål

det for borgere der skal have berøvet deres valgfrihed deres valg af livsstil osv

det synes jeg danskerne har krav på

er jo ikke tilfældigt at regeringen kun har gennemført tredive

at respektere borgerne men der var visse forbud som vi altså ikke syntes

storebrorstat hvor alt

den balance vi skal finde og derfor gennemførte vi tredive af forebyggelseskommissionens

og meget detaljerede med hensyn til hvad det er danskerne

som man her beskriver mål har ingen interesse det er midlerne

hele vejen som som forebyggelseskommissionen anbefaler

det har jeg stået på masser af debatmøder

til gengæld har vi lovet at de penge der kommer ind

at skabe et bedre sundhedsvæsen og på at sikre at der er midler til at lave en bedre forebyggelse i kommunerne og de steder hvor borgerne kommer

gode valg på deres vegne jeg mener at det er regeringen

blår i danskernes øjne ved at prøve at

for de ressourcer man afsætter med kræftplan

ordentlig sundhed i danmark det må jeg sige at jeg synes regeringen svigter men vi lægger åbent og ærligt frem hvor mange penge vi gerne vil bruge på sundhed og at vi vil bruge dem på sundhed og ikke på skattelettelser til de rigeste

temmelig urimeligt sundhedsområdet er det eneste der får lov

at vokse med to procent oven i pris og lønstigningerne hvortil kommer at man får lov til at beholde hele produktivitetsstigningen med det frie valg har vi ganske enkelt opnået en kæmpesucces

også kan måles på ventelisterne

at lægge ti kroner

jamen hvad nu hvis folk køber deres cigaretter i sverige i polen i tyskland jeg er selv vokset op ved den dansk tyske grænse og jeg temmelig meget som ung jeg har aldrig købt en cigaret i danmark aldrig det gør man simpelt hen ikke syd for vejle vi lever i et åbent samfund og hvis forskellen bliver så stor som socialdemokraterne foreslår så kommer der

og sundhedsministeren de næste spørgsmål spørgsmål atten til

flere tusind kroner af egen lomme

et it kursus og det er ikke tilfældet faktisk er det

et it kursus kommer op på det kommer over i den særlige

er for år tilbage hvor vi i forvejen var inde at kigge på takstsætningerne og der var der bred enighed om det det har så den konsekvens her

for offentligt betalt voksen og efteruddannelse som vi overtog da

en meget stor offentlig indsats

at opkvalificere både

unge og voksne uden for arbejdsmarkedet og sandelig også

ministeren har lavet om på genopretningspakkens forudsætninger at man ikke længere kan forvente at man skal betale store beløb for at tage enkeltfag på

hf eller drejer det sig om at det lige præcis er sosu assistenten eller it der

på grund af regeringens såkaldte genopretningspakke der er svaret

set at det skal man ikke for et it kursus på

man ser isoleret på det og det gælder jo hver eneste gang vi mødes hernede i salen i øjeblikket og diskuterer

og sundhedsministeren også for et øjeblik siden

sfs intentioner at man skal

flere skattekroner

cuba og nordkorea relativt større offentlige sektorer men ellers ligger vi i toppen i verden og derfor er udfordringen nu at vi prioriterer ressourcerne således at vi sikrer

i forbindelse med trepartsforhandlinger i forbindelse med velfærdsforlig og globaliseringspulje og så videre

fremtidssikre dansk økonomi og sammenhængskraft er livslang læring

kursus stiger fra seks hundrede til en hundrede kr altså næsten hundrede

er det ikke om jeg så må sige lidt i karambolage med regeringens egne intentioner om den livslange læring som skulle være forudsætningen for at sikre dansk økonomi og vækst og velstand fremover

i en større sammenhæng det er sådan at

arbejdspladserne hjemme i danmark og dermed skabe den velstand som man vel laver velfærd ud af

man er folkesocialist er man dog stadig

socialist og derfor tror man naturligvis på at det er bedre at staten overtager ansvaret det hele og kører hele økonomien ind over den offentlige sektor det tror vi ikke på i vk regeringen og derfor fører vi en økonomisk politik som skaber grobund for at vi kan lave vækst i den private sektor fordi den er med til at betale til den offentlige sektor og det betyder altså at vi ikke kan pålægge nye skatter

vi ønsker heller ikke yderligere låntagning i udlandet

presse renten op og det koster altså også arbejdspladser

sosu assistenten skal betale mere for sit it kursus men hellere det end at hun slet ikke

over for en undervisningsminister der bliver stillet et spørgsmål om regeringens visioner for livslang læring men som overhovedet ikke berører livslang læring og hele uddannelsesproblematikken en eneste gang i sit svar

regeringens såkaldte genopretningspakke er jo at der bliver indført en meget meget væsentlig forhøjet brugerbetaling på en lang række kurser på

og på hf enkeltfag som ville være i stand til at opkvalificere den arbejdsstyrke vi har så hårdt brug for i fremtiden og som vi har så hårdt brug for er i stand til at omstille sig til det arbejdsmarked der hele tiden skifter i forhold til fokus og i forhold til behov det er noget regeringen selv har slået meget hårdt på men som det nu åbenbart er fuldstændig ligegyldigt at efterleve den livslange læring den mulighed for at efteruddanne sig og omskole sig er jo fuldstændig uvurderlig hvis man spørger en hvilken som helst ekspert også på økonomi

det hænger uløseligt sammen vi bruger

på uddannelse i to tusind og elleve end vi nogen sinde tidligere har gjort på mit ressortområde bruger vi cirka hundrede million kroner mere

som sf prøver at mane frem hver gang vi taler om regeringens uddannelsespolitik er

er udfordringen er at samtidig med at vi

berørt af den internationale økonomiske krise og danske virksomheder er pressede kan vi ikke gå ud og

i vores i vores forsøg på at hente vælgere ind der skulle stemme på os fordi vi ikke gør noget der er ubehageligt

står her hver eneste onsdag og skoser regeringen for

nu skal betale et femcifret deltagergebyr for at være omstillingsparate på det danske arbejdsmarked

industrien også massive fonde som de også bruger på

arbejdsmarkedet og ikke i forhold til den specifikke

det er korrekt at hvis man for eksempel har en lang videregående uddannelse og bliver ansat i et job blandt andet på faglært niveau skal man selv bidrage enten

det er ud fra en betragtning om at vi gerne vil målrette

personer som er i risiko for at ryge helt uden for arbejdsmarkedet

for det men jeg vil bare gentage mit

frygte at det går i retning af at den offentlige voksen

milliarder kroner mere nu

forud for regeringsovertagelsen så vi har hele tiden prioriteret området og gør det fortsat i to tusind og elleve men lige i øjeblikket er situationen jo den

de kommende år virkeligheden er jo at den mand der uddannet oliefyrstekniker men som på grund af udfasning af oliefyr er nødt til at skifte job og måske er nødt til at skulle lære noget tysk for at kunne blive erhvervschauffør syd for grænsen er nødt til selv at

det er så interessant når vi snakker om folk der skal omskoles og folk der har problemer med at få fodfæste på arbejdsmarkedet

udkantsdanmark

ikke kan oprette fag og måske må lukke afdelinger se det er noget der virkelig påvirker den

ministeren taler om at erhvervslivet skal tage hånd om altså jeg synes også at erhvervslivet skal tage hånd om uddannelsen af

erhvervslivet skulle sætte langt flere praktikpladser til rådighed til de unge og i det hele taget gøre en større indsats for at vi får en veluddannet arbejdsstyrke men når erhvervslivet ikke ser ud til at have stor lyst til det i en krisetid

hvis regeringen havde ambitioner om at efteruddanne arbejdsstyrken alligevel især når folk skal omstille sig i

han gør ikke andet end at stille sig op i arbejdsløshedskøen

uberettiget som det kan være men det er

at nedgøre regeringens politik og den indsats vi gør for selv at høste roserne jeg vil bare lige understrege at vi

afsat over to milliard kroner til at skabe flere praktikpladser til unge som skal ud

skærer ned på uddannelsesområdet

i uddannelsessektoren i to tusind og elleve end nogen sinde tidligere

satser målrettet på at give mange flere der kommer ind i uddannelserne nu

fru pernille vigsø bagge overser jo også den kendsgerning at hvor mange tidligere måske

der langt flere der vælger ordinære uddannelser nu vi havde et historisk højt optag det største optag nogen

de videregående uddannelser i august måned og deraf følger at vi samlet set satser mere på uddannelse end vi nogen sinde

en videregående uddannelse jeg er helt sikker på at når vi ligger og rasler nede

få flere med på uddannelsesvognen jeg er bare nødt til at sige at

som er nødt til at omskole sig for at kunne klare sig i det her samfund for

blive en del af den lange arbejdsløshedskø der i forvejen er al for lang og så kan det jo ikke nytte noget at ministeren står her og prøver

bortforklare at man med genopretningspakken som jo i virkeligheden er en besparelse

har sparet rigtig mange milliarder på uddannelse vil ministeren dog ikke det mindste anerkende

vi kommer frem til regnskabsåret det der sker i øjeblikket er at der kommer så mange ind i

ikke tale om nogen besparelser men i modsætning til s

om deres egen politik når de lover guld og grønne skove på uddannelsesområdet og måske give en forklaring til de mange voksne

nu prøver at få som vælgere

det folkeskoleudspil som de har lagt frem det typiske for sf og

at de lover befolkningen at gøre

milliard kroner årligt det kan man læse om i en fair løsning og fair forandring og det er man meget velkommen til man kan se det på vores hjemmeside og så får vi det reklameindslag her

finansieres ved at man tager suen fra de hjemmeboende det synes jeg er vældig interessant for det har regeringen jo ikke flertal for

i su forligskredsen eller

hvordan vil regeringen finansiere alle løfterne på folkeskoleområdet når det ikke lykkes

de hjemmeboende vi er lidt ude

spørgsmål men jeg synes det er meget relevant at få frem fordi hvis der er noget der er en sandhed så er det jo at vi har stillet spørgsmål til finansministeriet om hvordan man så vil finansiere regeringens folkeskoleudspil og ikke fået noget svar

en konstatering af

udgifterne over de kommende år skal stige bare fra to tusind og ni til to tusind og fjorten med to milliard kroner vupti dem snupper vi også lige

som angivet men det der er hovedproblemet

nødt til at understrege over for fru pernille vigsø bagge der igen og igen sammen med partifæller og ligesindede hos socialdemokraterne

set er nødt til at prioritere ressourcerne i samfund vi er ikke blevet rigere af finanskrisen

spørgsmål spørgsmål fire og tyve er til socialministeren stillet af herre martin henriksen

som beskrevet i ritzautelegrammet danmark kan spare milliarder på ældrepleje af fireogtyvende januar to tusind og elleve hvori det beskrives hvordan fredericiamodellen der skal sikre bedre genoptræning til ældre udbredes til andre kommuner samt sikre at der kommer en ordentlig evaluering og videnspredning eksempelvis i samarbejde med kommunernes landsforening og fredericia kommune så udbredelsen af fredericiamodellen medfører landspolitiske forbedringer for de ældre sådan at de gode

rundtom i landets kommuner er sat rigtig mange gode initiativer i gang der handler om forebyggelse træning hjælp til

det følger jo allerede af serviceloven i dag jeg synes derfor også det positivt at en undersøgelse viser at

det viser at der er en enorm interesse i kommunerne for at tænke i nogle nye løsninger der er til gavn

og kommunen netop fordi det er så

at gennemføre en national implementering i

med projektet er på forskellig vis at understøtte indførelsen af hverdagsrehabilitering i landets kommuner projektet tager udgangspunkt i

for at sikre en optimal anvendelse af metoderne og fortsat udvikling af de gode erfaringer erfaringerne viser bla

og dermed forbedre den enkeltes livskvalitet og at

hidtil så det synes jeg er er

netop fordi der jo rent faktisk er de her muligheder for at skabe forbedringer for de ældre

bliver i stand til at være mere selvhjulpne i eget hjem

være fredericia kommune der får en rolle i forhold til at udbrede det til andre kommuner

slå op i hvis de havde nogle spørgsmål som de ønskede

og personer som meget gerne ville høre om fredericiamodellen jeg er sikker på

bidrage med deres gode erfaringer og deres

nogle der hjælper med at sørge for at i landets kommuner for ligesom at aflaste det tryk der er

der skal sørge for

taler for er en god idé hvor hurtigt kan det så komme op at stå hvor hurtigt vil servicestyrelsen være i stand til at rådgive kommunerne om

være i stand til at rådgive om hvordan medarbejderne i kommunerne

skal uddannes for jeg går ud fra at efteruddannelse også er noget af det som kommer til indgå i strategien på området fordi det netop er et forsøg

nogle hjemmehjælpere som gør det rigtig godt går fra sådan en mere traditionel hjælp i hjemmet

ude at genoptræne de ældre så de bliver mere selvhjulpne så vil efteruddannelse være noget af det der indgår og hvornår tror ministeren at det

at stå sådan at det kan blive rullet ud i kommunerne

man har været igennem alle ansøgninger og hvordan det falder ud

til socialudvalget står det mere udførligt hvordan

af fredericiamodellen der medfører forringelser for de ældre i stedet for forbedringer

en national implementering af metoden hverdagsrehabilitering på ældreområdet i alle landets kommuner således at vi understøtter implementeringen af en god model for hverdagsrehabilitering i kommunerne

udvise økonomisk tilbageholdenhed i dansk økonomi og det er derfor vigtigt at kommunerne prioriterer de økonomiske midler

den enkelte i form af øget livskvalitet og selvhjulpenhed

morgen middag og aften og som efter genoptræning stort set kan klare sig selv

er med til at give ham den størst mulige frihed og dermed også en højere livskvalitet

af hvornår andre kommer i hans hjem foas rundspørge viser også at de fleste kommuner allerede har planer om

mildest talt prioriterer ret dårligt på ældreområdet

op til en ordning hvor man sætter ekstra ind

ekstra økonomiske ressourcer i starten på at genoptræne den ældre så den ældre kan blive selvhjulpen i hjemmet og så

for ældreområdet men frygten er jo så at der er nogle kommuner der lader være

og så bare indkasserer de midler som der er mulighed for at indkassere hvis man glemmer det gode og kun husker det dårlige så hvordan vil ministeren sikre eller i hvert fald gøre en indsats for

jo kommunalt selvstyre at vi kommer efter de kommuner som forsøger at gøre det her

der er mange gode ting at sige om

at der er kommuner der vil forsøge at misbruge det her sådan at

bliver en forbedring for de ældre

bliver mere selvhjulpne så kommunerne får intet ud af at discountudgave eller bare

kan klare sig selv man skal også gøre noget målrettet for at kunne komme derhen hvor den ældre bliver mere selvhjulpen

gør det som er hensigten

om antallet af klagesager for eksempel er steget i nogle af kommuner hvor man er begyndt at indføre det her projekt

kunne være interessant at se om der i nogle kommuner

er kommet flere klagesager fra ældre eller fra pårørende som

deres familiemedlemmer ikke længere får den hjælp

er begyndt at arbejde med længst muligt i eget liv som

interessant at se og høre om

der er sket et skred umiddelbart

fredericia kommune og besøgte en ældre som havde været igennem det

ældre selvfølgelig skal spille med

man ikke det gode resultat

ministeriets side vil have en dialog inddrage de forskellige organisationer i det

det jo ældre sagen der giver udtryk for nogle bekymringer og

det måske være relevant det er så en opfordring om

om de så nogle tendenser ude i kommunerne der i den forkerte retning

set enige om at det er et godt projekt det skal bare implementeres på den rigtige måde så jeg synes også det er vigtigt at man inddrager de organisationer som er brugerorganisationer i det her så man er sikker på at det kommer til at fungere på en på en ordentlig måde

og jeg har hyppigt haft møde med ældre sagen som er en rigtig god vagthund på det her område

når de kan mærke at der er noget der ændrer sig eller kører skævt

bryder os om ligesom jeg synes det er vigtigt også at høre fra

vi har og selvfølgelig også med kommunerne i forhold til at sikre at det her bliver en succes for det jeg har set i fredericia kommune

noget vi skal unde

spørgsmål spørgsmål seks og tyve er ligeledes til

plan om at fjerne ghettoområder og hvilke initiativer mener ministeren i bekræftende fald konkret der bør tages for at opnå dette

vi har samtidig afsat betydelige midler til indsatsen kommuner og

har således fået en hel masse konkrete redskaber

i ghettoområderne vi kan ikke fra centralt hold beslutte hvilke redskaber der skal bruges i de enkelte områder men regeringen har taget initiativ til et strategisk samarbejde med de kommuner der har ghettoområder formålet med det strategiske samarbejde er at sikre dialog mellem os og kommunerne og selvfølgelig også at

i onsdags tog vi hul på samarbejdet med et møde mellem alle borgmestre fra kommuner med ghettoer og de relevante ministre ringparken som ligger

er på listen over ghettoområder i danmark hvilke konkrete initiativer der skal tages i ringparken

kommune og boligorganisationerne der kender forholdene i ringparken og dermed også de udfordringer og potentialer der

hvor der er bål og brand og og hvor den lokale borgmester ikke har nogen intentioner om

i ringparken i slagelse at der er bål i gaderne stort set

for de tiltag der skal gøres der er nogle medarbejdere som ligger

endnu selv om man faktisk kender navnene på de tredive

der raserer derude de få mennesker som som bor ude i ringparken og som rent faktisk

stort set ikke stille en bil uden at den bliver brændt af der er en journalist som som meget fint har beskrevet hverdagen han har ikke engang været uartig i sine udtalelser

har hverdagen bare været der er simpelt hen lovløse tilstande i nordbyen derfor

og rigtig godt tiltag hvis man eksempelvis kunne sanere byen

set bare her for at få et godt råd om ikke det var sådan

ministeren direkte kunne

her to og tredive konkrete initiativer det er en bred vifte og nogle af dem kan være ganske velegnede

nordbyen i slagelse kommune

er jo en årsag til at man er på ghettolisten

er et samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne

at den boligorganisation den boligforening der ligger i ringparken selv er med på at

side gå ind og bestemme hvad der skal ske specifikt i et enkelt område

jo også er et beboerdemokrati som skal være med i det her

at borgmesteren i slagelse kommune

vi havde

af initiativer til til alt muligt

i nordbyen i slagelse det skulle da lige være dybthavsdykning eller et eller andet men ellers kan man simpelt hen alt muligt derude og alligevel ser vi

at det ikke bliver belønnet med andet en

jeg mener bare at hvis de kan fungere

nogle andre steder eksempelvis i aarhus hvor der er blevet taget initiativer til det

ministeren og og staben omkring hende kunne måske være behjælpelig med

for de problemer der er i et specifikt område noget af det som jeg hører fra ringparken minder om noget af det som jeg også

hvor man havde nogle enkelte unge som virkelig ødelagde det for mange af de andre og

adapteret ind i vores ghettostrategi

give dem chancen for en ny start et nyt sted

tyve million kroner over fire år

der er vedtaget af satspuljepartierne og i finansloven

som rent faktisk ligger i det her

det er vores ordensmagt som må give fortabt det er vores brandvæsen som ikke

igen er det sagesløse mennesker hvis værdier går tabt fordi

hærge derfor har jeg det bare sådan at vi måske

stramme op om lige præcis de områder og

indfange dem her ja så må man jo i hvert fald gøre det sådan

bo disse steder for de mennesker

folk ikke vil bo de kan ikke sælge deres huse fordi man simpelt

det går ud over så det har meget meget store konsekvenser menneskeligt for

naboerne til området derfor er det

også i forvejen nogle rigtig gode

hav af gode muligheder og redskaber det er vigtigt at kommunerne også går ind og bruger løs af de muligheder

hvis der er nogle balladefamilier

som virkelig ødelægger det for de mange der bor